i dag er der følgende anmeldelser ministeren for sundhed og forebyggelse lovforslag nummer l otte og fyrre martin henriksen

beslutningsforslag nummer b en og tyve ulla tørnæs bent bøgsted ole birk olesen mai henriksen

har søgt om orlov fra den sjette december to tusind og elleve jævnfør forretningsordenens § en og fyrre stykke tre litra c hvis ingen gør indsigelse vil jeg betragte det som vedtaget at der meddeles orlov som ansøgt og at stedfortræderen indkaldes som midlertidigt medlem

for venstre i østjyllands storkreds finn thranum godkendes som midlertidigt medlem af folketinget fra og med den sjette december to tusind og elleve i anledning af troels lund poulsens orlov

da det ikke er tilfældet

vi slutter afstemningen udvalgets indstilling er vedtaget enstemmigt med en hundrede og ni

sluttet og vi går til afstemning om de stillede forslag til vedtagelse der foreligger tre forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v syv af orla hav camilla hersom ida damborg og per clausen og der kan stemmes nu

nu afstemningen slutter

for stemte otte og halvtreds imod stemte

vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v seks af mette bock simon emil ammitzbøll leif mikkelsen og anders samuelsen og v otte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

ønsker nogen at udtale sig

forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

herre hans andersen som ordfører for venstre

regeringen foreslår med denne lovændring at forlænge suspensionsperioden i yderligere to år til udgangen af to tusind og tretten det skal give arbejdsmarkedsstyrelsen mulighed for at kunne måle på om kommunernes opfølgningssamtaler bliver afholdt til tiden uden

i sygedagpengeloven om at der ikke kan ydes statsrefusion så længe kommunen ikke opfylder sin pligt til at følge op rettidigt

vurderingen i bemærkningerne til lovforslaget er at der har været for kort tid til at få et reelt billede af kommunernes indsats

suspensionen

afprøvet i årene to tusind og ti

og status er at tre og halvfems procent af sygedagpengemodtagerne i september to tusind og elleve fik opfølgning til tiden i høringssvarene finder arbejdsgiversiden i beskæftigelsesrådet det fornuftigt at fortsætte suspensionen endnu to år således at der er sikkerhed for at opfølgningsindsatsen i kommunerne fungerer tilfredsstillende de hæfter sig ved at der er kommuner hvor opfølgningsindsatsen ikke fungerer tilfredsstillende

vi i venstre følge nøje op på i de kommende år forslaget har

økonomiske konsekvenser og på den baggrund vil venstre støtte forlængelsen

sygedagpengelovens regel om at kommunerne mister statsrefusion

har været suspenderet i to tusind og ti og to tusind og elleve når reglen har været suspenderet skyldes det et ønske om at afbureaukratisere sygedagpengeområdet og afprøve kommunernes indsats uden reglen det er positivt arbejdsmarkedsstyrelsen tal viser oven i købet at godt tre og halvfems procent af sygedagpengemodtagere har fået deres samtale til tiden til trods for at der ikke længere er en pisk tallene indikerer at kommunerne generelt tager reglerne om rettidighed og borgernes krav på en opfølgningssamtale alvorligt målingerne af kommunernes indsats går imidlertid kun tilbage til juli to tusind og ti det skyldes at de relevante data ikke har været tilgængelige før derfor har vi altså ikke målinger der dækker den fulde to årige suspensionsperiode på den baggrund er der brug for at forlænge perioden for suspension af reglen til udgangen af to tusind og tretten på den måde bliver det muligt at følge udviklingen i kommunernes rettidighed på sygedagpengeområdet uden reglen over en længere periode

blevet sagt af de to foregående ordførere der er ikke så meget at sige om det her lovforslag

i to år mere således at vi har et ordentligt grundlag at belyse kommunernes indsats

og så tror jeg at vi lader lytterne og seerne slippe for yderligere bemærkninger om hvordan

bestemmelse om at der ikke kan ydes statsrefusion af sygedagpengene så længe kommunen ikke opfylder sin pligt til at foretage korrekt og rettidig opfølgning i sygedagpengesager

vi jo også har hørt nu var at afprøve kommunerne og se på om kommunerne kunne håndtere opfølgningen i

sygedagpengesagerne rent teknisk har det først nu været muligt at få tilvejebragt målinger på kommunernes indsats

bestemmelse derfor er der også ræson i og god mening i at forlænge perioden for suspensionen af reglen så vi har et bredere og et bedre grundlag at få en vurdering af kommunernes opfølgning ud fra de foreløbige tal viser at tre og halvfems procent af sygedagpengemodtagere per september to tusind og elleve får deres opfølgningssamtale til tiden så lige nu tegner det godt

også vigtigt for mig at sige at dette lovforslag ikke kun handler om teknik helt underliggende i det her lovforslag handler det også om at vi fra folketingets side skal være villige til at lytte når vi modtager gode og gedigne forslag til hvordan vi kan sikre at kommunerne kan varetage deres opgaver med større fleksibilitet og til større gavn for os alle

enhedslisten støtter også det her lovforslag med de begrundelser der er nævnt af de andre ordførere det er der ingen problemer i

men vi vil da bare udtrykke et ønske om at man

der er for meget kassetænkning med de refusionsregler man har lavet og at det også kommer til at gå ud over de syge og vi synes at der ikke er styr nok på opfølgningsreglerne hvilket vi jo kan se i form af at mange mange langtidssyge mennesker må vente i årevis på

at få afgjort deres sager om for eksempel førtidspension og afklaringsforløb i det hele taget så vi ser frem til at vi i den kommende periode her skal diskutere afskaffelse af varighedsbegrænsningen og at vi i den forbindelse også kan få en diskussion af de spørgsmål jeg har nævnt her

behandlingen af det her lovforslag jeg synes det er vigtigt at vi i beskæftigelsespolitikken

få lavet en lovgivning der tilgodeser den enkelte borger uden unødvendigt bureaukrati og uden unødvendige stive regler derfor er det selvfølgelig sund fornuft og det er også det jeg hører alle folketingets partier sige at vi skal lave en fortsættelse af den her suspension sådan at kommunerne

individuel for de ledige der er i beskæftigelseslovgivningen regler der gælder for forholdsvis snævre grupper og som ikke har nogen decideret beskæftigelseseffekt men derimod kan forekomme unødig

med dette lovforslag foreslås at ophæve bestemmelserne om at første ret og pligt tilbud til unge modtagere af arbejdsløshedsdagpenge

skal have en varighed på mindst seks måneder fremover

at ophæve bestemmelserne om fuldtidsaktivering

efter en hundrede og tre og tyve ugers ledighed varighedskravet for tilbuddet på mindst seks måneder til unge under tredive år er kommenteret i bemærkningerne til lovforslaget det er løbende blevet mødt med kritik af at det både er vanskeligt at administrere og kan medvirke til meningsløs aktivering men samtidig skal vi jo være opmærksomme på at denne lovændring ikke betyder at de unge ikke skal holdes til ilden en forringet kontakt med de unge ved vi giver større ledighed i forhold til at ophæve bestemmelserne om fuldtidsaktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge

hundrede og tre og tyve ugers ledighed nævnes det igen i bemærkningerne til lovforslaget at det er bureaukratisk at have et sæt

to år det er ofte vanskeligt for kommunerne at finde meningsfulde tilbud der lever op til kravet om tredive timers

af reglen om fuldtidsaktivering uden hensyn til hvilke tilbud den enkelte ledige har behov for kommunernes jobcentre vil med dette lovforslag opleve mere fleksibilitet og de unge må forventes at få aktivering med mening når der ikke længere er de samme krav om mindste aktiveringsperioden på seks måneder det skal nævnes at med vedtagelsen af dette lovforslag reduceres omkostningerne til aktiveringstilbud

videre med en hundrede og to og halvtreds million kroner i to tusind og tolv stigende til en hundrede og fem og tres million kroner årligt i to tusind og fjorten

baggrund i at vi igennem længere tid har talt om hvordan vi kan gøre med den meningsløse meningsløse

hårdtarbejdende mennesker i det her land ender i arbejdsløshed

er det selvfølgelig vigtigt at vi giver dem de bedst mulige rammer for

det kan selvfølgelig være svært i de her krisetider hvor der netop er en stor mangel på arbejdspladser derfor er det jo også særlig vigtigt at vi tilbyder de ledige en ordentlig og meningsfuld aktivering der netop kan hjælpe dem tilbage på arbejdsmarkedet aktivering bør ikke handle om hvad der er den letteste løsning for hele systemet

derimod handle om at give fleksible tilbud der lige netop er tilpasset den enkelte socialdemokratiet mener selvfølgelig at vi skal væk fra de her bureaukratiske løsninger og vigtigst af alt

afskaffet bureaukratiet og de regler der ikke virker det forslag som regeringen

for det første medfører forslaget som

ordfører sagde at ret og pligt til tilbud på mindst seks måneder til unge ledige under tredive år afskaffes jeg er af den overbevisning at reglen om tilbud på mindst seks måneder til ledige under tredive år ikke er til alles bedste her må det selvfølgelig vurderes fra person til person hvilket tilbud

ophævelse af bestemmelsen om ret og pligt til fuldtidsaktivering for dagpengemodtagere efter en hundrede og tre og tyve ugers ledighed denne gruppe af dagpengemodtagere bliver mindre og mindre efter at dagpengeperioden er blevet ændret fra fire

år og ordningen vil stort set være udfaset i to tusind og tretten det vil derfor være bureaukratisk at beholde et sæt regler som påvirker en relativt lille gruppe ledige jeg er desuden af den opfattelse at det ikke er alle langtidsledige

vil få gavn af tredive timers fuldtidsaktivering om ugen vi skal igen her give de langtidsledige mere fleksible og individuelle tilbud som netop passer til den enkeltes behov socialdemokraterne ved godt at dette forslag ikke er med til at afbureaukratisere hele beskæftigelsesindsatsen men det er et godt skridt på vejen mod bedre aktiveringsforløb

den forbindelse være opmærksomme på at vi ikke går over i den anden grøft så der slet ikke bliver foretaget noget og derfor er jeg også spændt på at se hvad ministeren

indsats for hvordan vi får de ledige i arbejde

unge under tredive år det kan give nogle problemer det kan være godt hvis kommunen lever op til det vi forventer men

går helt i stå og så ikke foretager sig noget og det er det jeg håber ministeren holder øje med det næste punkt

er så ophævelse af bestemmelserne om ret og pligt til fuldtidsaktivering for dagpengemodtagere

hundrede og tre og tyve ugers ledighed det siger sig selv

er under udfasning og ikke vil være gældende fremover

de mange sider der var i den store a kasse

vi havde ude på slotspladsen for et stykke tid siden

det lovforslag sigter på at gøre beskæftigelsesindsatsen mere fleksibel

give mulighed for en mere individuel tilrettelæggelse af indsatsen over for de ledige det er vigtigt at vi gennemfører en arbejdsmarkedsindsats som virker og som har størst beskæftigelseseffekt for det vi ikke skal glemme er jo at målet med alt det her vi laver når vi taler

få de ledige ud på arbejdsmarkedet og helst

til et ordinært job derfor er det også vigtigt at vi ser på hvad der virker og ikke så meget på varighed af indsats og mere procesorienterede ting vi har tillid til

hos de lokale medarbejdere i jobcentrene er i stand til at tilrettelægge en indsats som har effekt

klart det er ude lokalt at man ved hvor skoen trykker

også vigtigt at pointere at det her forslag

som et led i et længerevarende eftersyn af beskæftigelsesindsatsen

radikale venstre stiller vi os ikke tilfreds med at vi nu skærer en lille smule ned på bureaukratiet og frigør nogle penge det er tiltrængt

det er helt essentielt at sige at vi skal skrue ned på bøvlet og bureaukratiet som der er meget af og have større fokus på det som virker for nu at gentage mig selv

i det nye år så det glæder jeg mig rigtig meget til med de bemærkninger

med hensyn til aktivering af unge der har skullet aktiveres sammenhængende mindst seks måneder

har resultatet i en del tilfælde været at kommunerne har været tvunget til at finde en aktivering som var irrelevant for den unge eller havde en for dårlig kvalitet

det samme gælder for langtidsledige og deres aktivering det kan kan være svært for kommunen at finde en aktivering som den enkelte langtidsledige har glæde af altså en meningsfuld aktivering og det firkantede lovkrav om at der skal være mindst tredive timers aktivering i en lang periode bør derfor ophæves aktiveringstilbud skal i stedet for omfang og længde fokusere på om det forøger den arbejdsløses muligheder for at komme i arbejde igen

det er også årsagen til som den radikale ordfører også var inde på

at der er en lang række andre bestemmelser omkring aktivering af arbejdsløse

for at lave store forbedringer det sukker de arbejdsløse efter

at der i flere tilfælde vil ske en meningsfyldt aktivering som de danske arbejdsgivere også vil have glæde af

arbejdsløse eller bringer ham eller hende videre hvem har dog for pokker fundet på den regel vi må så håbe at ophævelsen bliver fulgt op af individuelt tilpassede meningsfulde og kompetencegivende tilbud

ledige i stedet for så der bliver tale om en reel opkvalificering her tænker jeg først og fremmest på faglige kurser og ordinær uddannelse på samme måde er det også fornuftigt at ophæve fuldtidsaktivering af arbejdsløse a kasse medlemmer efter en hundrede og tre og tyve ugers ledighed men for den her gruppe er det endnu mere vigtigt at der bliver taget hånd om hver enkelt og ydet en indsats med opkvalificering kurser og uddannelse der gør de arbejdsløse bedre rustet til at komme tilbage til arbejdsmarkedet igen og der skal vi være mere konkrete end bare at sige ret og pligt og at

med det ene og andet moralske spørgsmål som vi har hørt på de senere dage generelt ønsker enhedslisten at de arbejdsløse får flere rettigheder i forhold til deres deltagelse i kurser og uddannelse

vi fjerner dum aktivering og indfører uddannelse og opkvalificering

udsætte ledige for alt for meget meningsløs aktivering

set gode ting det er godt at gå efter besparelser mindre bureaukrati og mere frihed det kan vi i liberal alliance godt lide men forslaget her er kun

lappeløsning som ikke nytter noget

indført fordi man ikke ønsker at tage fat om nældens rod vi står i dag i en situation hvor det for alt for mange mennesker ikke kan betale sig at arbejde vi har nogle massive incitamentsproblemer fordi mange mennesker ikke har nogen økonomisk gevinst ved at tage et arbejde

ikke noget incitament til at arbejde fordi der ikke er nogen gevinst ved det

aktivering som med et afsindigt bureaukrati tilskynder ledige til at komme i arbejde

ikke er rart at være i aktivering men er det hensigtsmæssigt at have et enormt bureaukrati som koster milliarder og som dybest set kun er en lappeløsning i stedet for at løse selve problemet nej selvfølgelig

vi skal i stedet have modet til at se virkeligheden i øjnene

de reelle problemer for ellers kan vi aldrig finde hensigtsmæssige løsninger på dem at diskutere lappeløsninger lappeløsninger forplumrer kun debatten og det gør det sværere at tale om det grundlæggende problem det er enormt vigtigt at vi kan tale om og identificere de egentlige grundlæggende problemer vi har i samfundet

det lægger lovforslaget her desværre ikke op til selv om der er mange fine ord og gode intentioner i lovforslaget løser

det skal kunne betale sig at arbejde også for de lavest lønnede i liberal alliance ser vi gerne at man får mindst to tusind kroner ud af at tage et arbejde

hver tredje kvinde på kontanthjælp i matchgruppe en ønsker slet ikke at komme i arbejde for der er jo ikke nogen gevinst ved det så er det da klart at det for mange er rarere at gå hjemme seks og fyrre procent af alle kontanthjælpsmodtagere svarer at ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet næsten halvdelen af alle kontanthjælpsmodtagerne det er en hån mod dem der arbejder og skaber værdi det er her vi skal sætte ind og finde løsninger vi kan diskutere kortere længere eller mere eller mindre bureaukratisk aktivering

eller andre måder at tvinge folk i arbejde

system som belønner folk for ikke at arbejde selv om de sagtens kan skabe værdi i stedet for kun at forbruge værdi

tage ordentligt fat om de grundlæggende problemer i det her system ville vi slet ikke have behov for at tvinge folk i arbejde hvis vi her i folketinget sørgede for at det altid

at gå på arbejde så man mindst har to tusind kroner i gevinst og gerne meget mere

de ledige have et reelt incitament til at arbejde

at gøre tingene mere komplicerede end de er

der bliver fremlagt i det her lovforslag

gerne reducere bureaukratiet ude i kommunerne ved at der ikke skal stilles helt så store krav til aktivering

komme i arbejde og derfor vil konsekvensen være at der kommer færre i beskæftigelse

hvilket også vil mindske incitamentet til at komme i arbejde

alternativet hvad sætter man i stedet ikke noget man lader i stedet kommunerne bestemme hvordan aktiveringen skal foregå

men det der her foreslås vil mindske arbejdsudbuddet i stedet for

det altid kan betale sig at komme i arbejde vi stiller os kritisk over for det her forslag men

få mig en rød ferrari

virkelighed for mig

søger så er der ingen job til

ikke kan betale sig at

som ikke kan få dansk arbejdskraft der var et eksempel på fyn med et gartneri som ikke kunne ansætte danskere fordi ikke kunne betale sig for danskere at komme i arbejde de

snakket med arbejdsgivere også her i københavn som ikke kan få dansk arbejdskraft de kan ikke få folk til at gå med aviser om natten fordi de

jeg ved godt at man fra nogle partiers side fuldstændig ønsker at lukke øjnene for at det at der er en gevinst ved at komme i arbejde rent faktisk betyder noget det synes jeg er uansvarligt det er

og i anden omgang ved at man totalt mister sine dagpenge er der så ikke maksimale konsekvenser ved ikke at tage

at der for hvert ledig job i danmark der bliver formidlet via

enten i fagforeningen a kassen eller også

men en del af den politik bør være at det

spørgeren kan ikke ignorere det faktum som også kom frem i jyllands posten her til morgen at der er nogle mennesker som ikke ønsker at komme i arbejde også selv om der er job

kræver at man tager ud i kulden går ud om natten og deler aviser ud at man står i et gartneri det er ikke altid spændende men de job er der

syv hundrede ja otte hundrede ansøgere

hvad er ordførerens kommentar til det

selvfølgelig er det sådan men det betyder ikke

herinde efter vores opfattelse skal lukke øjnene for de helt åbenbare incitamentproblemer der er vi har skabt et samfund som holder folk på passiv forsørgelse det er ikke rimeligt

moralsk godt funderet samfund der fører en sådan politik vi har ottehundrede og fyrretusind

en konsekvens af den krise vi er i nu det er en konsekvens af den politik

ført i det her land gennem de sidste halvtreds år i øvrigt stik imod intentionerne

det er et faktum det er velbelyst

synes jeg ikke at det er tegn på at der mangler vilje til at søge arbejde derimod mener jeg at det er et tegn på at der mangler arbejdspladser derfor vil jeg gerne spørge ordføreren hvad er liberal alliances bidrag til at skaffe job til de

stilling og jeg vil gerne sige at hvis svaret handler om liberal alliances fantasifulde skatteplan og fyring af fyrretusind offentligt ansatte anser jeg ikke

det eneste parti som har ladet vores plan gennemregne

som siger at alt andet lige skaber vores politik job mange job op mod tohundrede og titusind job alt andet lige

nu har oppositionen så lagt en en plan frem hvor man vil spytte atten milliard

økonomien og regeringen siger selv at

mister syv tusind job

præcis den samme præmis jeg må bare

både skattekommissionen og velfærdskommissionen

peger på at vi har en alt for stor offentlig sektor med alt for mange offentligt ansatte og at vi skal sænke skatten for at få skabt velstand i det her land

bliver mere individuel der er behov for mere fokus på den enkelte borger vi tror på mindre system og vi tror på mere fokus på mennesket vi tror på mere fleksibilitet og det hænger rigtig godt sammen med de konservative værdier

bliver det en mere håndholdt indsats en mere helhedsorienteret indsats

også gerne benytte lejligheden i dag til at indskærpe at

med det her område men det her er dog et skridt i den rigtige retning det er altid vigtigt at vurdere om systemet er til for borgerne eller om det rent faktisk er omvendt og for os kommer borgerne altid først konservative

den enkelte ledige og dermed det danske arbejdsmarked derfor er

det enkelte menneske for øje kan ændre arbejdsmarkedspolitikken beskæftigelsespolitikken i den retning

individuelle behov og løsninger

fru mai henriksen siger at det er nødvendigt at holde et vågent øje

vi indbyder folketingets partier til et bredt samarbejde

og der håber jeg selvfølgelig at også den nuværende opposition vil

og dansk folkepartis ordførere siger

de ændringer vi laver på ungeområdet jo ikke må betyde at

de unge ikke er underlagt en aktiv

jeg er meget meget enig med herre christian juhl fra enhedslisten der siger at det er vigtigt

hånd om den enkelte ledige og identificere hvilke udfordringer og begrænsninger der måtte være

sådan at vi hjælper de alt for mange mennesker der står uden for arbejdsmarkedet

det radikale venstre og sf at det

her er et godt lille lovforslag der tager nogle skridt i den rigtige retning men også fra

egentlige og større reformer og det kommer der

vi har fra regeringens side foreslået reformer af både den aktive beskæftigelsespolitik

sygedagpengeområdet og derudover også af

de principper der ligger til grund for lovforslaget her nemlig at vi skal bringe folk i arbejde men

også kan danne grundlag for reformerne så

her afslutningsvis at det at liberal alliance

vil stemme for lovforslaget for jeg skal gøre partiet opmærksom på at en del af de ændringer der

jeg antager selvfølgelig at det er sådan at når man kan bruge penge der frigøres i lovforslaget her

giver det provenu der skal til for at andre ændringer kan igangsættes men men ellers glæder jeg mig til

senere sammenhænge kan diskutere hvordan hele folketinget kan bidrage til

der gavner den enkelte ledige og gavner dansk erhvervsliv for der er

under tredive år er finansierende for den politiaftale der er indgået men den del af af lovforslaget som liberal alliance nok skal være ret optaget af

der handler om afskaffelse af fuldtidsaktivering

penge på forskningsområdet vil man også stemme for et lovforslag som sikrer det provenu men det kan vi

jeg foreslår at lovforslaget henvises til beskæftigelsesudvalget hvis ingen gør indsigelse betragter

går vi fra beskæftigelsespolitik til at diskutere lov om tilladelse til venstregående sidevogne på veteranmotorcykler

så er det også at vi lige skal debattere om

kulminere men det er jo den sidste der er på dagsordenen så

jeg kan allerede fra starten røbe at fra venstres side er vi enige i lovforslaget så

venstregående sidevogne

ikke har været tilladt i danmark og det får vi nu rettet op på det er jo et stort ønske hvis man har en gammel veteranmotorcykel at man også må bruge den

så det er godt for dem det er så mindre godt hvis man putter svigermor ned i den

hun får alt opsprøjtet fra de modkørende biler når det regner men det må man jo leve med

små påhængsvogne til knallert fem og fyrre der skal man lige være opmærksom på at det er til knallert fem og fyrre

vi skulle jo nødig have efterløbere til en knallert der kører på en cykelsti

et sværd der kan rive benene væk under cyklisterne så derfor

er vedrørende konstruktive ændringer altså det har været sådan at

har man fanget en en ung mand på på vejen og knallerten

et enkelt lille men vi skal være meget

på i lovgivningen og det men er hvad med det unge menneske

demonstrationskøretøj som jo egentlig ikke

ville man jo gå efter føreren af køretøjet vi skal passe på at vi

det her lovforslag og tillader at politiet

også kan gå efter den der helt lovligt og med de bedste intentioner forsøger at ændre et køretøj til at kunne køre stærkere på en speedwaybane køre markræs

andre områder uden for

kommer til at ramme dem fordi et ungt menneske tager køretøjet og benytter det ulovligt inden for færdselslovens område det skal vi være meget opmærksomme på og det skal man være meget opmærksom på

kan gøre det og tjene penge på det så det skal vi have stoppet vi skal bare lige have taget den mistelten

i ed at det det ikke går ud over andre når unge mennesker helt ulovligt og imod enhver aftale

en speedwaycykel og kører med den på på vejen

når når transportministeren får den her bemyndigelse så med de ord

lovligt at køre med venstrevendt sidevogn det tror jeg vi er mange der er glade for

herre karsten nonbo fra venstre har været inde på

meget oplagte ændringer som der er behov for spørgsmålet om

konstruktive ændringer af motorkøretøjer giver mening i forhold til at bekæmpe unødig miljøforurening

nødt til lige at sikre os at det er sådan

helt oplagte ting som for eksempel speedwaykørsel ikke

fantasi til at forestille mig har været intentionen med

ellers har venstres ordfører redegjort rigtig fint for hvad lovforslaget indeholder

et skridt i den rigtige retning og navnlig for de mange veteranmotorcykelentusiaster synes jeg det er glædeligt at vi får lovliggjort deres venstrevendte

mig der skal fremlægge de bemærkninger dansk folkeparti har til forslaget det forslag vi behandler her i dag drejer sig om en række tekniske tilretninger af færdselsloven først og fremmest

bemyndiges ministeren til at forbyde tekniske ændringer af køretøjer

færdselssikkerheden mindskes på andre områder lempes lovgivningen for eksempel må der nu kobles påhængsvogn efter knallert fem og fyrre hvilket vil være til stor glæde

de mange reklame og avisbude

vi tidligere har hørt at mange brugere af veteranmotorcykler får den glædelige nyhed at der igen må påsættes sidevogn på venstre side af disse ændringerne i lovgivningen er mindre tilretninger det første jeg nævnte sikrer at vi færdselssikkerhedsmæssigt får et smidigt system hvor ministeren løbende kan forbyde nye anordninger der udgør en risiko for medtrafikanter hvilket dansk folkeparti naturligvis støtter

lempelserne vedrørende påhængsvogn og sidevogn virker afbalancerede og rimelige

konstruktion at den socialdemokratiske ordfører svang sig helt op til at sige

man åbenbart viderefører her fra skiftende vk transportministre hvor man ligesom slår flere synes vi uens emner sammen i et lovforslag hvor fællesnævneren så er at det handler om trafik på den ene

det kan jo nemt sætte tingets medlemmer i

nej til noget man egentlig er for alt efter hvordan man vægter de enkelte dele det ser som sagt ud til at blive videreført her og det er vi

godt nok indrømmet tage længere tid men

så får vi til gengæld et renere snit og en klarere adskillelse hvor man kan se

hvis intentionen er højere kvalitet i lovgivningsarbejdet det er jo indskrevet i regeringsgrundlaget så synes vi at

fremover bør betænke ikke at fremsætte lovforslag som dette

jeg nævner det ikke bare for sjov jeg nævner det fordi

lidt dum situation fordi vi rent faktisk støtter forbuddet mod de konstruktive ændringer vi er afventende når det gælder forslaget om venstremonterede sidevogne til veteranmotorcykler

mener er tilstrækkeligt belyst det vender jeg lige tilbage til

lidt mærkelige situation hvad skal vi her mange køretøjer får foretaget konstruktive ændringer og fokus har været på knallerterne og det er selvfølgelig ikke uden grund fordi førerne jo ofte er yngre personer der i kraft af deres alder ikke har den nødvendige rutine til at klare at sådan en lille knallert typisk tunes til at kunne køre rigtig meget mere end den må helt op til halvtreds til halvfjerds kilometer per time er ikke usædvanligt

selv om der faktisk er en del bilister der i de senere

hurtigere når biler kører hurtigere er det også ensbetydende med flere ulykker hvor fart spiller en afgørende rolle og det har indflydelse på hvor slemt

fart dræber som bekendt

ikke noget der tyder på at biler der indblandes i trafikulykker hvor høj fart har været en medvirkende faktor undersøges for om er chiptunede og derved sløres problemets omfang jo

forøger chiptuning jo partikeludledningen markant i følge det økologiske råd kan partikeludslippet stige med op til flere hundrede procent fdm oplyser at næsten alle chiptuningssæt er ulovlige

der kun findes få godkendte fabriksmonterede

bugner chiptuningsmarkedet jo på internettet og på værksteder landet over trafikstyrelsens opgave er at holde øje med området men de har

det har de ikke tid til og de ser kun på tuningsfirmaerne hvis de får en konkret henvendelse men vi glæder os naturligvis over at man nu

de værksteder som medvirker til at ændre for eksempel fartbegrænsere fartbegrænsere på lastbiler og

den anden del tilkobling af påhængsvogn

det forslag er et eksempel på at færdselsloven af og til indrettes efter en anden virkelighed end den der rent faktisk hersker på vejene og det gælder også her hvor det for

hedder at en stor knallert skal køre på kørebanen og ikke må køre på cykelstien det holder ikke altid det ved vi alle sammen godt vi møder både de små

kører langt hurtigere end de i virkeligheden må

fordi de er tunede og alt muligt andet

har det med ikke at blive overholdt uanset hvor politiet laver fartkontrol af knallerter

ryger en lind strøm i nettet hvor en puch maxi for femten til tyve år siden blev tunet til tres

måler politiet nu kører helt op til firs til halvfems ja sågar hundrede kilometer

af dette fremgår forhåbentlig at vi ikke mener at det er forsvarligt at knallerter små som store får mulighed for at kunne koble en påhængsvogn på en knallert

for såvel fører som medtrafikanter

vi jo alle sammen eller skubbe en knallert ved opbremsning dels fordi der er problemer ved vådt eller glat føre samt ved svingning det fremgår heller ikke

hvor stor en påhængsvogn der skal kunne tilkobles skal den blot kunne bruges til det daglige indkøb eller skal den have en størrelse så den også kan bruges til ferie og weekendturen sammenligningen med

motorcykler kan have en sidevogn eller en påhængsvogn

trækkraft end knallerter der altså ofte

krav til føreren om at denne skal have været på knallertkursus hvor der også er blevet undervist i kørsel

på samme måde som en bil skal køre langsommere hvis det har en trailer eller en campingvogn tilkoblet det gør lovforslaget os ikke klogere

stor knallert anbefales det

identifikation udstyres med egen

stemmer enhedslisten nej til lad mig så lige sige til sidst om venstreanbragt sidevogn til motorcykel at her stiller vi os lidt afventende det er det kan være

et senere udvalgsarbejde kan opklare

sådan set er enig med en del af bemærkningerne

til ministeren det er sådan set et eller andet sted

en uskik at vi giver en minister

hvor man åbenbart glemte den detalje

må vel sige at rent trafiksikkerhedsmæssigt

en skidt sag at have sidevognen hængende på den side så spørgsmålet er hvor meget behov

det kun til særlige veteranløb hvor man

som ikke er særlig hensigtsmæssige så

trafikansvarligt så ministerens svar og

anhænger efter en motorcykel hvis man kan gøre det

det giver sig selv og at skulle køre langsommere end fem og fyrre

jo heller ikke nogen mening samlet set vil jeg sige at vi støtter det her lovforslag og vi ser i øvrigt det første om at

som laver konstruktive ændringer som en styrkelse af trafiksikkerheden og det er

det kan nogle gange være ganske vanskeligt at bevise at et værksted bevidst har lavet konstruktive ændringer

men alene det at vi nu får lavet en bestemmelse om at det er ulovligt og at man rent faktisk kan komme efter de værksteder

vil have en vis præventiv effekt i dag kan man faktisk ikke komme efter dem og det vil sige

på busser og lignende så de kører stærkere og bruger mindre brændstof men de forurener så til gengæld også mere

nogle ting kan man gøre i dag som forhandler man kan oven i købet sige til vognmanden nu skal du bare høre her har vi en rigtig god idé og der er ingen der opdager det

at sætte trafiksikkerheden på spil og for det andet

de her regler bliver fulgt så hvis der er nogen der sådan helt bevidst overtræder lovgivningen ude på knallertværksteder og hos cykelhandlere eller på lastbilværksteder eller hvor det nu

den her slags ting og så er det jo dem man kan komme efter

som jeg sagde ved indledningen til det her tredje element i lovforslaget

at værkstederne holder op med at gøre det og det er jo lykken

det her lovforslag har tre elementer det første

forbyde visse ændringer af køretøjer så

det synes vi er helt rimeligt at ministeren får mulighed for af miljøhensyn og af trafiksikkerhedshensyn

sidevogn fordi knallerter kørte på

sidevogne men fra nitten fire og halvfems har man differentieret mellem store knallerter og små knallerter store knallerter kører ude på vejen og derfor er det rimeligt at vi med det her lovforslag

motorcykler indregistreret før nitten fire og halvtreds får lov til at køre med sidevogn i venstre side

af høringssvarene har været et ønske fra veteranmotorcykelforeningen i lang tid

hører hjemme men jeg vil gerne takke

under udvalgsarbejdet

svare på tingene og da både herre henning hyllested og

vil jeg også benytte mig af den mulighed jeg har for at kunne svare på de spørgsmål jeg synes at

at tilvejebringe muligheden for at udstede regler om forbud mod at udføre visse ændringer af konstruktionerne på et køretøj som eksempelvis

chiptuning af biler hastighedsgrænser og så videre på lastbiler herre karsten nonbo

og andre ordførere var var inde på det og der er der vel i realiteten kun at sige at det måske tænkte eksempel

der er intentionen med lovgivningen og det tror jeg vi kan udrede undervejs i udvalgsarbejdet det er jo det andet

der ligger i det er at vi allerede i forbindelse med lov nummer fire hundrede og ni og halvfjerds af treogtyvende maj to tusind og elleve om ændring af

og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallerter

lovforslagets første del den anden del udspringer af den tidligere indførte skelnen mellem knallerter altså

køre på kørebanen og overholde reglerne for motorcykler for store knallerter gælder der en tophastighed på fem og fyrre

det regeringen ønsker med det her lovforslag er rent faktisk

med motorcykler for så vidt angår muligheden for at tilkoble en

set det er ret fornuftigt at de to ting følges ad den sidste del af lovforslaget vedrører så genindførsel af en bestemmelse om at gøre det muligt for veterancykler registreret før den første juli nitten fem og halvtreds at have en venstregående sidevogn

faldt den bestemmelse ved en fejl ud af færdselsloven i forbindelse med en lovændring helt tilbage i nitten seks og halvfjerds så her kan man fald sige bedre sent end aldrig

vil give det kæmpestore trafikale kaos rundt omkring

hyllested at det er rigtigt at man jo ofte kobler flere ting i

men det er jo blandt andet derfor at man også via betænkningsafgivelse har mulighed for at være meget præcis

herre henning hyllested så er det fordi jeg synes at alternativet ville være lidt skræmmende så ville der blive mange mange mange flere lovgivninger også et svar til herre mikkelsen

og det er også lidt vigtigt at

er blevet behandlet men jeg tror til gengæld

sted ville være lidt skræmmende men med de bemærkninger

jeg glæder mig til det videre lovgivningsarbejde

ministeren den her bemyndigelse for eksempel i forhold

hvad ministeren går og laver og en sådan bekendtgørelse sendes vel ligesom så meget andet ud i høring

at de rask henad vejen kører rigtig meget hurtigere end de egentlig er konstrueret til og

der er ikke den samme kultur

det jeg gør her er jo forholdsvis simpelt

sidestille en stor knallert som

i nogle af mine bekendtgørelser at de

er bekymret når de unge kan køre for stærkt det ser vi jo masser af uheldige konsekvenser